ministeren for ligestilling og kirke har meddelt mig at han ønsker

§ nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig perspektiv og handlingsplan totusinde og trettende

da ministeren for sundhed og forebyggelse er blevet syg udgår punkt